jakob sølvhøj kirsten kirsten normann andersen

betragter jeg tingets samtykke som givet

der er ikke kommet nogen kritiske høringssvar tværtimod både rederiforeningen og de faglige organisationer støtter som forventet ændringerne der gennemføres i forlængelse af beslutninger truffet i bruxelles alt andet ville også være mærkeligt da lovforslaget først og fremmest er sund fornuft de nye muligheder som internettet giver os med mulighed for at holde møder over

være i konstant dialog på e mail og få tilsendt dokumenter og bilag gør det helt naturligt at modernisere eller helt fjerne de særlige regler der har været for søfarende på en række ansættelsesretlige områder det virker også naturligt og fornuftigt at lov om virksomhedsoverdragelse nu også gælder for søfarende så blandt andet tillidsfolkene til søs også sikres en ordentlig retsstilling og information

og inddragelse i europæiske samarbejdsudvalg

i forbindelse med varsling og i forbindelse

da det er helt naturligt at de selvfølgelig skal have samme rettigheder som andre lønmodtagere støtter dansk folkeparti

udgangspunkt i at at den teknologiske udvikling gør at at man sådan set har mulighed for at sidestille søfarende med øvrige lønmodtagere det kan vi selvfølgelig kun hilse velkommen så samlet set er der tale om et lovforslag der implementerer et eu direktiv der giver søfarende bedre rettigheder og det kan venstre naturligvis

det sagde dansk folkepartis ordfører også

vi ser på de kæmpe problemer der er inden for søfarten i forhold til at sikre de søfarendes rettigheder løn og ansættelsesvilkår osv så er det jo i hvert fald ikke noget der på nogen måde løser det kæmpe problem vi har

til andre lande og på den måde slippe for de normale forpligtelser i forhold til at tegne overenskomster det har jo betydet at

men selvfølgelig er det rigtigt og godt og vigtigt at

også får de her muligheder det kan vi kun støtte når vi kigger på spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse

tror jeg at en nærmere udredning af de noget snørklede bestemmelser der står her

meget meget beskeden effekt det har og det rejser

at rederiernes muligheder for ligesom

på det her område jeg er godt klar over at man ikke lige med et lille fikst ændringsforslag til det her

nødt til at stille nogle spørgsmål

at stille dem mundtligt her i salen til ministeren

er nok bedst det vil så ikke påvirke enhedslistens holdning til lovforslaget selvfølgelig stemmer

vigtige om end små forbedringer for

varsling af fyring og virksomhedsoverdragelse det har vi svært ved at have nogen indvendinger imod og derfor støtter liberal alliance

jeg er glad for at der kunne tilvejebringes enighed mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om hvordan det direktiv der ligger til grund for lovforslaget skal implementeres på grund af særlige vilkår der er gældende for at arbejde til søs har søfarende været undtaget fra visse af de almindelige regler der gælder for lønmodtagerne generelt i lyset af udviklingen og ikke mindst de forbedrede muligheder for kommunikation kan de almindelige regler nu helt eller delvis finde anvendelse for de søfarende det er efter min opfattelse særdeles positivt at søfarende nu i højere grad sidestilles med andre lønmodtagere

mig også til den videre behandling i beskæftigelsesudvalget og jeg noterer mig

to hundrede og fem og tyve timersreglen

er blevet gennemført under den tidligere v regering en jobreform der ellers har sikret at det nu kan betale sig at arbejde og at der er forskel på

være på passiv overførsel i forhold til at være en del af arbejdsmarkedet sf begrunder beslutningsforslaget med

og fem og tyve timersreglen blandt andet medfører mere fattigdom flere udsættelser og hjemløse og at tvinges til landdistrikterne og ud af byerne jeg vil til enhver tid argumentere for at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen både er fornuftige rimelige socialt afbalancerede og vigtige redskaber til at få flere kontanthjælpsmodtagere i job til gavn for den enkelte for børnene og også for det danske samfund det billede som sf forsøger at tegne af situationen er der kort fortalt ikke belæg for og det vil jeg nu glæde mig til

vores samfund har ikke brug for at vi ruller jobreformen tilbage vores samfund har derimod brug for at vi handler og udnytter den fremgang og den stigende beskæftigelse der er i det danske samfund til at få endnu flere ind på det danske arbejdsmarked

sund fornuft men det er ikke mindst også vigtig socialpolitik at alle dem der kan og har mulighed for at arbejde

jeg synes også det er vigtigt at vi under dagens behandling husker på hvorfor kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen blev indført og hvordan de nye regler er skruet sammen så der er den rigtige balance helt grundlæggende handler kontanthjælpsloftet jo om

et aktivt arbejdsliv baggrunden er også at vi på en og samme tid står med alt for mange kontanthjælpsmodtagere og en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse

at de udfordringer vi stod over for inden kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen trådte i kraft var relativt markante antallet af personer i kontanthjælpssystemet steg

femogtyvetusind fuldtidspersoner i tredje kvartal to tusind og elleve til ethundrede og halvtredstusind fuldtidspersoner i tredje kvartal to tusind og seksten det er en stigning på tyve

inden for de sidste fem år er antallet af ikkevestlige indvandrere i kontanthjælpssystemet steget med cirka treogtyvetusind personer fra tredje kvartal i to tusind og elleve til tredje kvartal

det svarer til en stigning stigning på cirka syv og halvfjerds procent i samme periode er antallet af ægtepar på kontanthjælp steget med fire og firs

fire tusind fem hundrede ægtepar i september to tusind og elleve

tusind fire hundrede i september to tusind og seksten igen er der desværre tale om at ikkevestlige indvandrere og efterkommere er meget overrepræsenteret knap ni ud af ti ægtepar på kontanthjælp er ikkevestlige indvandrere og efterkommere parallelt med stigningen i antallet

begynder beskæftigelsen at stige fra to tusind og tretten særlig i den private sektor siden lavpunktet i marts to tusind og tretten og frem til november to tusind og seksten er antallet af lønmodtagere i den private sektor steget med ethundrede og femogtredivetusind personer

noget som jo heldigvis betyder at det går godt i den private sektor

soleklart mål for regeringen at flere kontanthjælpsmodtagere skal have

den fremgang på det danske arbejdsmarked

jo derfor at vi har indført et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel med kontanthjælpsloftet har vi på en både god og balanceret måde sikret at det faktisk kan betale sig at tage et arbejde uden at vi er gået på kompromis med det forsørgelsesgrundlag og det sikkerhedsnet som vi selvfølgelig også skal sørge for er der for mennesker som i en periode ikke har et arbejde en typisk familie på kontanthjælp modtager fortsat et rimeligt beløb i samlede offentlige ydelser og tilskud også selv om de

at der er borgere som får reduceret deres ydelse og dermed har mindre udbetalt hver måned end tidligere det vil uden tvivl kunne mærkes i et stramt husholdningsbudget i særlig grad for de borgere der bor i dyre lejligheder og derfor også har modtaget mere i boligstøtte og særlig støtte derfor bliver de berørte borgere hvis de

stand til at få job nødt til at prioritere i hverdagen for at få økonomien til at hænge sammen men der er ingen dokumentation for at der er en entydig sammenhæng mellem lavere indkomst og flere udsættelser udsættelser af lejere er en kompleks problemstilling og de undersøgelser der er gennemført på området viser at det ikke er muligt at pege på en bestemt årsag til at lejere sættes ud af deres bolig og at en lav indkomst ikke i sig selv er en afgørende faktor for udsættelse risikoen for at blive sat ud af boligen hænger i højere grad sammen med en manglende evne til at

domstolsstyrelsen som transport bygnings og boligministeren har oversendt til folketinget den tredivete januar viser at de dommedagsprofetier om at antallet af udsættelser ville eksplodere

der jo blev diskuteret i forbindelse med indførelse af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen heldigvis ikke er blevet til virkelighed tallene fra domstolsstyrelsen bekræfter også den rundspørge til nogle af landets største almene boligselskaber som kom frem i begyndelsen af året som viser at antallet af udsættelser siden den første oktober svarer til normalen

at nogle personer på offentlig forsørgelse vælger at flytte ud af byerne for eksempel til nogle af vores landdistriktskommuner er ikke en ny udvikling det er en udvikling vi har set de sidste mange år og den er nogenlunde konstant her er det også vigtigt for mig i dag at fastslå at denne udvikling har eksisteret også før indførelsen af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen boligforbruget kan indgå i den daglige prioritering som alle familier foretager når indkomsten bliver reduceret men det er og bliver et individuelt valg hvor meget man vil bruge på sin boligudgift hvis kontanthjælpsmodtagere vælger at prioritere deres økonomi på en måde hvor de flytter til en billigere bolig for at få mere luft i økonomien så synes jeg at det er helt fair og

sund fornuft men jeg mener ikke at det er det samme som at drage den konklusion at kontanthjælpsloftet tvinger folk væk fra de større byer hvis der er nogen der vælger at flytte så er det selvfølgelig vigtigt

regeringens løsning på udfordringer med vækst og beskæftigelse vil aldrig blive at fjerne incitamentet og balancen i vores kontanthjælpssystem i stedet er vi optaget af at skabe vækst og udvikling i alle dele af danmark for vækst er nu engang grundlaget for jobsikkerhed økonomisk tryghed og ikke mindst for at vores virksomheder får det bedre og heldigvis går udviklingen også i den rigtige retning beskæftigelsesfremgangen er bredt funderet over hele landet viser den seneste økonomiske redegørelse igen det er jo noget vi kan glæde os over vi kommer selvfølgelig ikke uden om at der også fremover kan være dele af landet hvor der i perioder er mindre gang i kedlerne

job hænger lige lavt på træet om man så må sige det betyder imidlertid ikke at mennesker ikke kan finde et job hvis de flytter til områder og at kommuner ikke kan hjælpe for heldigvis

for at det giver økonomisk mening for den enkelte så vidt muligt at være i job frem for på offentlig forsørgelse med kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har regeringen sikret at borgerne får styrkede incitamenter til at komme i job og stadig har

noget tyder på at de nye regler er kommet godt fra start og også har haft den ønskede virkning beskæftigelsesministeriet har lige før nytår lavet en analyse med flere tal der peger i den rigtige retning for det første viser analysen at andelen der har småjob ved siden af kontanthjælpen er steget med omkring fem og tyve procent i perioden fra marts til september to tusind og seksten og for det andet viser analysen at antallet af personer i kontanthjælpssystemet er faldet med cirka fire tusind personer på en halv år

i april til cirka ethundrede og

personer i september det er vigtigt at fremhæve at det ikke

er en endelig effektanalyse af virkningen af jobreformen men tallene indikerer at der er en positiv udvikling på vej

jeg er ikke et sekund i tvivl om at udviklingen ikke kun kan tilskrives konjunkturudviklingen men også naturligvis tilskrives de initiativer regeringen har taget regeringens mål er fortsat at det skal

betale sig at arbejde og vi stopper bestemt ikke arbejdet med første fase af jobreformen regeringen fremlægger netop også nu en jobpræmie som kommer til at betyde at vi nu giver en større tilskyndelse til at gå fra passiv overførsel til aktiv arbejdsmarkedsbeskæftigelse det vil yderligere øge incitamentet til at komme i job mærkbart og som det fremgår af regeringsgrundlaget har vi også planer om at lette skatten i bunden så det bedre kan betale sig at arbejde der er med andre ord en klar blå tråd i regeringens politik og en klar ambition om at flytte flere fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet derfor kan regeringen naturligvis heller ikke støtte beslutningsforslaget og hive et væsentligt fundament væk der sikrer at det kan betale sig at arbejde tak for

at der er to vigtige årsager til det vi kender ikke dem alle sammen

at den tidligere regering rssf regeringen sammen med enhedslisten jo afskaffede nogle fattigdomsydelser så vil jeg gerne henholde mig til hele ministerens argumentation for kontanthjælpsloftet den har ministeren jo selv givet materialet til at vise er fuldstændig hul og falsk jeg har spurgt hvor mange

blevet ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen

næsten er dobbelt så mange som man forventede i lovforslaget det vil sige

en meter disse mennesker er blevet sat væsentligt ned i indtægtsgrundlag og alligevel er de ikke kommet i arbejde tværtimod er der endnu flere i den gruppe der ikke er kommet i arbejde

der bliver omfattet af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen end det var skønnet da man havde behandlingen i folketingssalen

er en socialpolitisk katastrofe eller at det er forkert

her beslutningsforslag gør at der nu bliver en forskel

dem der er på arbejdsmarkedet og der må man jo sige at vi

i forhold til hvem der skal have om man så må sige muligheden for at have mere til sig selv der synes jeg jo det er vigtigt at slå fast at der skal være en mærkbar forskel for de personer der er i beskæftigelse jeg tror det både er godt sundt og rigtigt at flest mulige mennesker er en del af vores arbejdsmarked det tror jeg også har noget gøre med den sociale sammenhængskraft som er så vigtig i det her samfund og som jeg ved at enhedslisten jo nogle gange har været optaget

arbejdsløse mennesker som er fattige i

men ministerens egne tal viser

antallet af mennesker der bliver ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen og som altså ikke

er næsten fordoblet efter at man indførte reformen det viser jo bare

at folk kommer i arbejde når man tager nogle penge fra dem vil ministeren ikke gerne forholde sig

her fra talerstolen i dag jeg kan jo bare igen henholde mig til det jeg har sagt finn sørensen og som jeg synes er helt afgørende vi er nu på vej ind i en rigtig god økonomisk situation for danmark vi skal sørge for at flere mennesker kommer væk fra kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet vi har over tredivetusind jobparate

som er klar til at gå ind på arbejdsmarkedet og dem skylder vi altså at gøre den tjeneste

lige præcis det som det her to hundrede og fem og tyve timersreglen og

at cirka ni tusind mennesker ville blive berørt af to hundrede og fem og tyve timersreglen og i december kunne vi konstatere at det altså var fjortentusinde

som man nu kort tid efter kan konstatere er dramatisk anderledes det må vel få den effekt at ministeren tænker skal vi så ikke revidere loven eller hvad med de mange kvinder på barsel som bliver ramt af loven

hvis man tænker på intentionerne i loven om at et økonomisk pres skulle få nogle af de her mennesker ud på arbejdsmarkedet hvad er så ideen i at man rammer kvinder på barsel altså de flytter sig vel ikke på grund af et økonomisk incitament når de nu er hjemme for at føde eller passe deres små

de regler som vi diskuterer her i folketinget i dag vi kan jo også glæde os over nu at

som jeg sagde i min besvarelse er flere af kontanthjælpsmodtagerne der er i stand til

småjobs har været tale om en stigning

sekund i tvivl om at hvis vi nu udnytter den økonomiske fremgang der finder sted overalt i danmark i øjeblikket

der også være rigtig mange af dem der potentielt bliver omfattet af to og fem og tyve timersreglen eller kontanthjælpsloftet som vi kan være med til at hjælpe ud i beskæftigelse

har i hvert fald hidtil haft den opfattelse at det

nemlig at det at have et arbejde er rigtig godt det er ikke mindst et vigtigt socialpolitisk instrument og for mig er det altså helt afgørende at vi laver en større social sammenhængskraft i det her samfund og netop sikrer

og udfylde de jobåbninger der kommer på arbejdsmarkedet

vil sige at

det var et skøn da vi

markant afstand som fra ni tusind

så må man vel revidere sige var det på det grundlag vi

hvad er dog argumentet for at forsøge at presse kvinder på

med de jobåbninger der kommer og også med den økonomiske fremgang der er kan hvis det er sådan at

præmissen for sfs diskussion om hvorvidt det her er en socialpolitisk

det ville skabe øget fattigdom især blandt børnefamilier vi har desværre også set at

venstrefløjen forventede det ville gå og også fremturede med

salen for et halvt år siden og også til diverse samråd treogtredivetusind har fået en reduktion i deres ydelse som over otteogtredivetusind børn under atten år rammes af og arbejderbevægelsens erhvervsråd har beregnet at cirka syv tusind børn vil komme under fattigdomsgrænsen

læger begynder at slå alarm da de ser at

råd til medicin børnehaver begynder at efterlyse tøj til familier

råd til tøj og flere familier der får julehjælp masser af historier

negative konsekvenser for rigtig mange mennesker jeg tror desværre at de negative konsekvenser

tilbage i nullerne er ved at gentage sig derfor er det også er en rigtig god og vigtig dagsorden som sf tager fat på med dette forslag også en dagsorden vi i øvrigt selv har taget fat på de sidste mange gange vi har kaldt til samråd når det så er sagt er der desværre ikke så meget der har ændret sig på dette område siden sidst regeringen og

jeg har i hvert fald ikke hørt andet og skal dette ændres skal der jo et valg til og et nyt flertal

alle de beslutningsforslag vi vil

det rent faktisk har nogen betydning overhovedet socialdemokratiet har altid været et parti der har kæmpet med næb og kløer mod social arv

afskaffede fattigdomsydelserne da vi kom i regering skyldtes det derfor først og fremmest troen på at man ikke blot gjorde mennesker fattigere men også skabte et fattigere samfund både på den korte og den lange bane derfor har vores tilgang

været klar selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde i danmark

der er ret mange der er modstandere af men prisen må ikke blive et fattigere samfund det vil vi i socialdemokratiet ikke være med til derfor støtter vi hundrede procent op om

vi hverken kan eller vil love noget som helst for vi ved ikke hvad

og manglende økonomi når og hvis vi kommer til

om vores ønsker og hensigter for de her mennesker og vores ønsker og hensigter for kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen medmindre man helst vil være i tvivl derfor kan jeg også kun bruge mette frederiksens ord på vores egen kongres

et svar til lo formandens ønske om at ændre det efter et valg hvor hun siger lur mig om vi ikke kommer til at kigge på det når vi kommer til jeg tror også at man kan kigge på mange af de andre citater jeg selv har haft fra diverse samråd og i salen

meget af det samme så en afrunding på det er

acceptere kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

blive ved med men vi vil og kan heller ikke love noget og derfor kan vi hverken stemme for eller imod forslaget

herre leif lahn jensen ønsker at bekæmpe den ulighed som kontanthjælpsloftet skaber men samtidig siger herre leif lahn jensen at det skal kunne betale sig at arbejde

et arbejderparti der kæmpede for rettighederne for det arbejdende folk

skal der vel være forskel mellem at arbejde og ikke at arbejde eller hvad jeg er simpelt

skal det kunne betale sig at arbejde eller vil man bekæmpe ulighed

at arbejde og når den er

og tyve kan det svare sig rigtig meget at arbejde det vil sige at

nogle tiltag hvor vi netop sørgede for at de her mennesker

gjorde der gjorde vi en forskel så det vil sige at ja vi er fuldstændig enige selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde det skal altid kunne

det gør det også og det skal det også kunne komme til

også skaber fattigdom for vi mener

det vigtigt at folk skal have et anstændigt og godt liv

er at det rammer mennesker som ikke har mulighed for at komme i arbejde det rammer syge det rammer handicappede og det mener vi

med den skattereform vi støttede socialdemokratiske regering i må jeg forstå er god mens anden ulighed er skidt så det afhænger sådan lidt af

at leve et værdigt liv er det umuligt for et par to voksne

at leve et værdigt liv

er da glad for at ordføreren kommer i dag men det er faktisk korrekt firs procent af alle dem der bliver ramt af det her

de bliver ramt og det er det vi synes er er rigtig forkert og det er det vi også

det er det ene

ud til at der går et stykke tid indtil vi får næste valg så hvad skulle forhindre socialdemokratiet i at stemme for det her beslutningsforslag som

kommer til afstemning nu og som jo ikke er et spørgsmål om hvad socialdemokratiet

bliver bedt om at tage stilling til et beslutningsforslag

at der ikke er flertal for det her alle i salen inklusive journalisterne ved at uanset hvad vi stemmer

venstre eller dansk folkeparti og hvis de holder fast så bliver det ikke

vi kan sige alt hvad vi vil vi kan gøre alt hvad vi vil

kommer det ikke til at ske før et valg

og lavet en aftale med dem inden det her så

så derfor er det jo fuldstændig ligegyldigt hvad jeg siger her

samråd lad os blive ved med at komme med alle de dårlige historier lad os blive ved med at lægge pres på regeringen

de her mennesker lige nøjagtig som vi gjorde sidste gang da vi kom til hvor vi

dansk folkeparti med på det her beslutningsforslag

været anderledes det var dog en avanceret måde at drive politik på

bare sige at det flertal skal vi nok skabe

tror at alle herinde ved at det ikke kommer til at ske

ordføreren repræsenterer det førende oppositionsparti

danske folketing altså ordføreren vil ikke

og så er spørgsmålet

ikke vil være mere kontante når det handler om

det kan det ikke handle om

af det politiske landskab i gang at dele mange penge ud også penge som vi ikke alle sammen

er en fin ting men her vil man så ikke love noget hvad er årsagen til

her og nu vil love at afskaffe

fem og tyve timersreglen og at vi mener at det skaber fattigdom

selvfølgelig høre det man vil hvorfor er det vi ikke vil

sidste gang der var en borgerlig regering der var der sådan set nul kroner i kassen og der var masser af ting der skulle ryddes op i nu ligger man og roder med to fem og tyve planer man ligger

med skattenedsættelser man ligger og roder med mange ting hvor meget skal der ryddes op i hvor mange penge har vi at gøre godt med hvad kan vi egentlig gøre

jeg bare sige nej jeg lover ikke at jeg

er enlig forsørger og har to børn så har man syttentusinde

efter skat hver måned det kan jo også skyldes

set grundlæggende er enige i

som ordføreren og ordførerens parti er fuldstændig enige i der er ikke kommet en eneste kritisk bemærkning til det

der ligger på bordet her i dag og som vi skal forholde os til alligevel vil ordføreren ikke stemme for det når man så hører ordførerens begrundelse er

men den usikkerhed har jo ikke forhindret socialdemokratiet i at låne boligejerne tredive milliard kr

dem der er boligejere kan føle en tryghed det var det argument der blev brugt

at de ikke skal forlade deres hus men den samme tryghed vil man altså ikke give den enlige mor der bor i noget alment boligbyggeri kan ordføreren ikke godt forstå at vi er i tvivl og hvorfor vil ordføreren ikke være med til at udrydde den tvivl det er jo meget enkelt det er jo bare at sige at man stemmer for

man er i tvivl for jeg ved at herre finn sørensen var meget aktiv sammen med mig

samråd og alt muligt andet og herre finn sørensen hørte alt hvad jeg sagde medmindre herre finn

jeg aldrig mener finn sørensen gør så er herre finn sørensen ikke et sekund i tvivl om hvad jeg mener på det her område

kommer vi selvfølgelig med nogle ønsker på boligområdet

ministeren ringede sådan set også til mig på det tidspunkt hvor der skulle laves det

så det er da meget enkelt næste gang vi

at afskaffe det sammen med os andre vi mangler jo sådan set kun socialdemokratiets stemmer så kan vi love vælgerne at vi afskaffer det

også de radikale og de andre partier i oppositionen har sagt ja det vil vi afskaffe det er det vi diskuterer og det er der hvor ordføreren hele tiden glider uden om som katten om den den varme grød så vil jeg bare sige at det har meget stor betydning hvad socialdemokratiet stemmer her for det er jo et spørgsmål om at tænde en lille lys i mørket

forskel på socialdemokratiet og enhedslisten at vi

en masse uden egentlig at stå med med finansieringen

ender med er det fuldstændig ligegyldigt lad os nu se hvad vi gjorde sidste gang og lad os

tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet det er netop på grund af den

det jeg kender herre bent bøgsted så godt at han ved rigtig meget om det her område og dansk folkeparti vidste udmærket godt at hvis man

de her mennesker ramt det vil sige

have sagt til regeringen vi tager de her mennesker ud af den lovgivning herre finn sørensen stillede i øvrigt

ændringsforslag i salen hvor man tog de aktivitetsparate væk alle dem som ikke kunne komme i arbejde

allerede da vi behandlede lovforslaget kunne dansk folkeparti have været med til at få de her mennesker ud så lad nu være med herre bent bøgsted at

med løsningen til at få de her mennesker ud af det

vil være med til at afskaffe kontanthjælpsloftet og to

timersreglen hvis de kommer til man siger at man vil vente og se er der måske

vil beholde kontanthjælpsloftet og to hundrede

men vi kan bare ikke og vi vil bare ikke love noget for vi ved ikke hvad det er er vi har af opgaver når vi engang kommer til men igen kan jeg sige at

til de røde venner på den her side lad os da kigge på det når vi kommer til men vi skal have et nyt

politik på det område det kunne jo også være fordi netop den borgerlige regering

kontanthjælp så det vil sige

en forkert politik det virker da mærkeligt men desværre

var klar over det her men jeg er ikke et sekund i tvivl om at det er en af de ting der

retfærdigt at sige til syge mennesker der ikke har mulighed for at komme i arbejde nu tager vi pengene fra

det er bare ikke en politik vi er enige i men det er okay at man synes det ovre på højrefløjen det er vi bare ikke enige

hvis man på et tidspunkt overtager magten

set være fair nok men man må jo kunne tilkendegive en holdning til området så

en statskasse som bugner og man har alle de penge til rådighed som som man måtte ønske hvad er så holdningen til hvor meget en familie med to voksne og to børn hvor mor

rent faktisk sagde at hvis du er syg skal du gøres rask har du sociale problemer skal de fjernes vi prøvede at fjerne de barrierer man havde for at komme i arbejde

er syg hjælper det jo ikke at

i arbejde så skal man gøres rask det er derfor jeg siger

lavede dengang sammen med den her side

den helt rigtige reform og at den ville få flere i gang

er jo allerede begyndt at virke vi har set at ministeren har

nogle af de tiltag vi lavede da vi var i regering

og fem og tyve timersreglen mister den ene kontanthjælp nogle vil miste op

ret mange der har jeg siger bare at jeg synes at den her er hamrende

at vi vil gøre alting fra nu af og også når vi kommer i regering for at forbedre det jeg vil og kan ikke love noget men

sf ikke fik opbakning fra s til at

planlægger hvordan de skal bruge dem men jeg beklager at

til det det kan være det så kommer efter et valg

skal vi da blankt erkende at der kan være

havde behov for at få en afklaring det er også derfor at der i satspuljen

at uanset hvad herre leif lahn jensen siger og

det ressourceforløb ændret der ligger i

så ikke lige mulighed for at være med til da vi ikke er med i den kreds men

kontanthjælpsmodtagere bliver ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen også hvis

man kunne jo tage fat der hvor man så kunne ændre noget

og den indsats som der bliver lavet ude i kommunerne der man begynde

hvis der er behov for nogle småjusteringer vi skal også have set på kontanthjælpsloftet og to

jo godt være at der kommer nogle småjusteringer til den tid

hvis vi kigger på dem der blevet omfattet af to hundrede og fem og tyve timersreglen

godt tre hundrede der havde fundet småjob der står også i loven at kommunerne skal hjælpe

skal være behjælpelige med at finde dem og det går jeg selvfølgelig ud fra kommunerne

over for kontanthjælpsmodtagerne timer des bedre er det

kommer de i kontakt med arbejdsmarkedet

de arbejde sig ud af både to hundrede og tyve timersreglen og

mister deres bolig

der var imod kontanthjælpsloftet

for at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet

at der skal nogle ekstra tiltag til ude i jobcenteret

vil vi slet ikke afvise det er da

der blev ramt

tyve timersreglen det var bare sådan men når man så sammenlignede tallene med et ægtepar

at hun faktisk havde mere til sig selv end

der bliver brugt og vi skal selvfølgelig også være sikre på at det

forkerte tal der bliver brugt

loven fungerer udmærket vi kan godt se at når vi har

være sådan at man står som som lovgiver og

bare nødt til at sige til herre bent bøgsted at

jo godt vidste at de de syge var på kontanthjælp hvorfor forlangte dansk folkeparti så ikke i forhandlingerne med regeringen at få de her mennesker ud af kontanthjælpsloftet hvorfor forlangte man

hvor man egentlig lavede det så stramt

de blev sendt igennem det ene ressourceforløb efter det andet hvor de bare blev placeret på kontanthjælp

herre leif lahn jensens parti havde lavet det så stramt at der ikke var nogen mulighed for

i dag og har et problem med og dengang

bannerfører for at ville ændre det det er netop herre leif lahn jensens parti der var bannerfører for at indføre så stramt

var bannerfører for at vi skulle have vendt bunken og set på dem der var syge fordi de skulle væk fra

de havde regeringsmagten var at de

placeres på kontanthjælp de skulle ikke have lov til at komme videre de skulle ikke have lov til at få en førtidspension de skulle ikke have

fleksjob de skulle bare placeres på kontanthjælp det er jo det resultat der var af den lovgivning

ni tusind mennesker der skulle rammes af to hundrede og fem og tyve timersreglen til det nu

er det en af de ting der kan være med til at gøre at man

med til at se på en revidering af loven

bent bøgsted til at antallet af fattige i danmark er fordoblet fra to og fire til i dag

herre bent bøgsteds forklaring på at

fem hundrede kvinder på barsel er

kvinder skal ind på arbejdsmarkedet når de netop har fået fri fra arbejdsmarkedet

de er sat ned til inden de går på barsel det er altid en diskussion men

kunne den udvikling også bremses og vi kan se at der er mange kommuner der gør en stor indsats for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job og at de kan få de timer der gør at de kan arbejde sig ud af kontanthjælpsloftet og ud af

er at socialdemokratiet lavede nogle andre ting som også var slemme det sidste er vi helt enige om

bent bøgsteds parti har medvirket til alle de reformer der har ramt lønmodtagerne i det her land når de bliver arbejdsløse og syge undtagen reformen af førtidspension og fleksjob det er dagpenge efterløn

mette frederiksens kontanthjælpsreform dansk folkeparti har været med hele vejen undtagen reformen af førtidspension og fleksjob alligevel bruger man det som en undskyldning for at forsvare et lovforslag der helt klart straffer nogle mennesker som ikke har ret meget

også straffer mennesker som er sygdomsramte og har forskellige handicap og

dermed ikke har en jordisk chance for at forsvare sig imod de her

der gjorde at folk ikke kunne få en afklaring det var ikke som undskyldning for at vi var med til at lave

lave en lovgivning der rammer alvorligt syge mennesker og sætter enlige mødre og andre i fare for at blive presset ud af deres bolig

der måske skal laves nogle småjusteringer

og har ordføreren talt med partiet venstre om det for venstre har jo vetoret

til at blokere for enhver ændring af den her

kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet

er at sikre at det bedre kan betale sig at arbejde venstre ønsker færre på offentlig forsørgelse og flere med i det arbejdende fællesskab og det er kun rimeligt at der er en mærkbar forskel på at tage et job til en mindsteløn og så at være på en overførselsindkomst kontanthjælpen er et rimeligt midlertidigt forsørgelsesgrundlag en enlig forsørger med to børn har et

syttentusinde og sekshundrede kroner efter skat og et par på kontanthjælp med to børn

sekshundrede kroner efter skat hver måned det mener vi er rimelige beløb men det er jo også beløb der kræver klare prioriteringer i hverdagen siden to hundrede og fem og tyve timersreglen blev genindført har mere end tusind personer taget småjob ved siden af kontanthjælpen det er en stigning på næsten fem og tyve

det viser at reformen virker den rykker personer på overførselsindkomst tættere på

til at tage et arbejde siden kontanthjælpsloftet blev vedtaget er

personer på kontanthjælp det glæder vi os over i venstre

modsatte vi så i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og femten hvor antallet af mennesker på kontanthjælp faktisk steg

der er behov for at slå hul i kontanthjælpsloftet der skal være en forskel på at være i arbejde og være på kontanthjælp det er kun rimeligt og fair for alle os i danmark der ønsker at vi får vækst og fremgang og flere med i det arbejdende fællesskab på den baggrund vil venstre

at presse flere af de her udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet

bryder sig om at stå på en brændende platform er der kan lide

blevet slukket af adskillige økonomer inden for

sige alene har den udfordring der handler om at de mangler et job dem skal vi hjælpe så jeg er bestemt ikke enig i at nu kan vi ikke gøre mere med flere reformer på beskæftigelsesområdet vi skal videre

afstand mellem overførselsindkomster og lønindkomst der byggede hele argumentationen på at det var den afstand der skulle gøres større fordi man skulle have flere hænder ud på arbejdsmarkedet når nu økonomerne siger at det faktisk slet

kunne lade sig gøre i de her reformer så skifter venstre over til nu

synes jeg da sådan glimtvis

der er på spil men nu

alder som ikke er i arbejde og så handler det selvfølgelig også om at det da er en gevinst for den enkelte at komme ud og og blive en del af det arbejdende

vi skal sikre at det kan betale sig at arbejde det er en hjælp både for den enkelte og for samfundet

at vi hele tiden holder fast i at vi skal lave reformer der sikrer at vi kan øge væksten i danmark men det er selvfølgelig også en hjælp for den enkelte den enkelte arbejdsløse hvis man kan

sagen er at de penge som spares

indføre kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen jo ikke er brugt endnu

kan man sløjfe den forfærdelige lovgivning med det samme

omstændigheder men jeg vil godt hæfte mig ved at jeg synes jeg mangler integrationsydelsen i det her

den er jo i endnu højere grad en fattigdomsskabende foranstaltning

lidt ked af at den ikke er taget med så jeg vil gerne spørge forslagsstillerne om de vil være med til

vi også markerer at vi kæmper for at afskaffe integrationsydelsen det handler jo om hvis vi bare tager en enlig

så vil jeg bare sige

på det seneste har fået nogle tal fra ministeren der viser hvad det her er for en fuldstændig absurd lovgivning

fem hundrede der er på barsel der er blevet ramt af en lovgivning hvor formålet angivelig er at folk skal i arbejde jamen vi har jo fra samfundets side sagt

stå til rådighed for arbejdsmarkedet

børn får en god start i livet alligevel skal de rammes af de her regler

ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen og det viser sig jo at det næsten er dobbelt så mange som regeringen havde forventet altså i december måned lidt over fjortentusind mennesker der blev ramt

mange af de familier bliver så også ramt

det er jo et meget meget mere alvorligt

der tegner sig der det er nemlig fire tusind af dem der også bliver berørt berørt af kontanthjælpsloftet oven i den straf de får ved to hundrede og fem og tyve timersreglen det preller jo fuldstændig af på regeringen og dens støtteparti dansk folkeparti men jeg vil gerne bede befolkningen forholde sig til de her tal for det viser sig jo at hele begrundelsen hele argumentationen for den lovgivning

skal bringe folk i arbejde

regeringens

kan man jo se

værre for den gruppe mennesker

gået værre fordi

næsten er dobbelt så mange som regeringen forventede der nu bliver ramt af det og det er jo bare et soleklart bevis på at der åbenbart ikke

arbejdsmarked til de mennesker og at de mennesker ikke har været i stand til at få sig et job ikke engang et af de her småjobs som man taler så meget om for hvis de havde været i stand til det var de jo ikke blevet ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen sagen er at det

betale sig for disse mennesker at få et ordinært job på overenskomstmæssige vilkår det kunne det også før loftet og snakken om at man har mindre

at få et job på overenskomstens mindsteløn som kassedame

holder simpelt hen ikke vand det gør det ikke fordi de lavtlønnede personer vi taler om her

har ret til de samme sociale ydelser som kontanthjælpsmodtagere i forhold til boligsikring og børnetilskud og så videre så det er noget der grænser til vildledning af befolkningen

vi har også fået nye tal for udfald af dagpengesystemet det er rigtigt heldigvis det kan vi alle sammen glæde os over at der er flere der kommer i arbejde

først trådt i kraft efter det er lige meget vi er glade

men det man skal hæfte sig ved er at der samtidig er en dramatisk stigning i antallet af personer der helt mister deres forsørgelse tredive procent i juli

er en tredobling i forhold til de tal vi plejer at få på udfald af dagpengesystemet tredive procent står nu uden forsørgelse de har ingen lønindtægt de har ingen offentlig ydelse det skyldes selvfølgelig at de lappeløsninger vi lavede sammen med thorningregeringen er ved at blive udfaset men alt det her viser jo bare at det er en hul snak at det er for at bringe folk i arbejde nej

at fattiggøre folk og dermed må jeg også sige til venstres ordfører det her handler ikke kun om at vi forsvarer det ikkearbejdende folk vi forsvarer alle lønmodtagere når vi angriber den her lovgivning og lover at afskaffe den igen fordi alle lønmodtagere kan risikere at komme i den her situation og undskyld

mener

der er en forskel på at være i arbejde

være på kontanthjælp også når det handler om at tage job

eller på en anden gågade og går ind i en butik og får et job i en butik til overenskomstmæssige

om måneden i løn

en enlig mor med to børn har i rådighedsbeløb når der er betalt husleje

titusinde og tohundrede kroner lad os lige få det på plads

tvivl om hvad enhedslisten mener om det her vi kæmper for at få afskaffet det her kontanthjælpsloft og det har vi begrundet i alle mulige sammenhænge nemlig fordi det fattiggør folk det kan vel ikke være så svært at forstå at vores politik her er

vi har en klar frygt for at tusindvis af mennesker

er alle de ulykker der kommer ud af det så må jeg sige noget til diskussionen om at det kan betale sig at arbejde min tid

ordføreren har sat sig ind i mekanikken her men det kan vi vende tilbage til i anden

rigtigt at hvis nu huslejen er syv tusind tre hundrede kroner om måneden

hvor meget højere ønsker enhedslisten

dette beløb skal være er det tusind kroner højere er det to tusind kroner højere det tre tusind kroner højere det rådighedsbeløb skal være

afskaffet det og dermed undgår at tusindvis af mennesker

ikke forstå en anden ting vi også skal tage fat på er selvfølgelig den asociale lovgivning som venstre har været med til at lave og som desværre støttes af et flertal i folketinget nemlig den måde man regulerer overførselsindkomster på som jo betyder at overførselsindkomsternes

har den gjort i mange år og det bliver endnu mere dramatisk med den nedregulering

det er i bedste fald uværdigt altså undskyld mig hvad er det for motiver at tillægge politiske modstandere at man ønsker at fattiggøre folk

men det her synes jeg simpelt hen er uanstændigt især fra herre finn sørensen som ikke plejer at bruge den slags nå og nu til et spørgsmål skulle det grufulde ske at den røde side af nærværende sal får magt som de har agt er det så et ultimativt krav fra enhedslisten for at støtte en eventuel socialdemokratisk ledet regering

ikke bare på den her reform men også på den stribe af reformer som venstre

været med til sammen med den tidligere regering så ligger der bag disse reformer to formål det ene er at skaffe penge til skattelettelser som jo notorisk er kommet de rigeste i det her samfund til gavn det kan jo påvises ud fra hvad alle besparelserne er blevet brugt til både af den tidligere og den nuværende

i forhold til lettelser i topskatten så det er det ene og det er en rent økonomisk

er et andet formål og det er at forringe det sociale sikkerhedsnet

ved jo at hvis man forringer den sociale tryghed for lønmodtagerne så stiller de ikke de samme krav og så kæmper de ikke i samme grad for bedre løn

derfor er der jo en klar forventning bag al den her lovgivning

når venstrefløjen kan mene at små og fornuftige beskæringer af verdens højeste sociale ydelser er en katalysator for stor og ødelæggende fattigdom

i nærheden af at kunne matche niveauet for kontanthjælpen i danmark selv efter indførelsen af loftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen i liberal alliance synes vi det er rigtig fornuftigt at man med kontanthjælpsloftet sætter et ydelsesniveau i forhold til lønningerne på det nederste trin på det regulerede arbejdsmarked det bør selvfølgelig altid være sådan

samtidig er det dejligt at

og fem og tyve timersreglen anspores til at man også kan tage småjobs

vi nu ser med kontanthjælpsloftet er stadig væk ganske højt en enlig mor med to børn

sekshundrede kroner i rådighedsbeløb om måneden efter skat

som der har været diskuteret tidligere at der skal betales husleje

vi i liberal alliance rigtig glade for kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

være evidens for som vist er et yndlingsudtryk så hvad siger

at det er et håbløst projekt at forsøge på at presse de sidste kræfter ud af de mest sårbare og marginaliserede mennesker her i landet

ikke bare er spild af tid men at det også vil føre til

anerkender vi at beskæftigelse også kan have et socialpolitisk sigte men det kan jo ikke stå alene som socialpolitisk redskab de mennesker som er marginaliserede og som har svære udfordringer

skal ikke bare hjælpes ved at presses i beskæftigelse de skal jo også hjælpes igennem en solid socialpolitik og der anerkender vi faktisk i liberal alliance at de tidlige

og sikkert beslægtede partier vil få det skidt ved tanken om at

formålet er at gøre folk fattige med forskellige begrundelser man kan

en anerkendelse af at det økonomisk set

samfundsøkonomien fordi der jo ikke nogen der kan være i tvivl om at det økonomisk kan betale sig at få folk i arbejde

nogen der kan være i tvivl om og det behøver man altså ikke at være økonom for at kunne regne ud at det bedre kan

at folk har et arbejde hvor de bidrager over skatten frem for at gå hjemme på passiv forsørgelse

andre menneskers indtægt der skal forsørge dem det giver

som beskæftigelsesministeren har lagt på bordet for

er nemlig taget højde for en gennemsnitlig husleje jeg tror

det er da i hvert fald et bedre udgangspunkt så man ikke bilder befolkningen noget ind bevidst eller ubevidst jeg vil gerne spørge ordføreren ved ordføreren

mellem kontanthjælpen for en enlig og for en forsørger i forhold til at få et syv og tredive timers job på

en hk mindsteløn ved ordføreren hvad det

er omkring husleje men husleje er jo noget individuelt og når vi taler om lønninger så trækker vi jo heller ikke huslejen fra

vi kan jo se på nogle af de

familieeksempler vi har at det kan betale sig op mod fem tusind kroner om måneden er der i forskel på at arbejde og være på offentlig forsørgelse for en familie hvor begge

på industriens mindsteløn som kun ligger en anelse over hks mindsteløn

er der en gevinst på syttentusinde og ethundrede

alle de andre ting man også får når man kommer

et overenskomstmæssigt job med pension og så videre

en lillebitte smule mere men vi mener jo at det gør en forskel hvor meget mere

får for at rejse sig og tage et arbejde

politisk holdning til hvor meget man tror der skal til for at få folk i arbejde

for at tage et arbejde frem for ikke at have et arbejde

har igen givet alle de gode argumenter herfor

gentage det hele igen jeg noterer mig dog at df åbner mulighed for at justere

lad os nu lige se på det lad os lige se det ske

den foreslåede finansiering er fin nok altså at man tager de penge man har sparet på kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

som vi har foreslået i vores finanslovsforslag finansiere ophævelse af kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og beskæftigelsessystemet i det hele taget er et kæmpestort mistillidsvotum til

også gerne se på hvordan vi kan forbedre et kontanthjælpssystem der er baseret på mistillid og tvang samfundet antyder at den ledige ikke gider arbejde hvis vedkommende ikke bliver tvunget kontrolleret administreret og udsat for økonomiske incitamenter det tror vi er forkert

på sofaen og vente på kontanthjælpen i en periode hvis der ikke var tvang og kontrol men det er så få at når vi lovgiver for at tvinge kontrollere

helt helt få så gør vi ledigheden til et mareridt for alle dem der gerne vil deltage i fællesskabet

ikke noget så nedbrydende og demotiverende for mennesker som

sat uden for indflydelse umyndiggjort og mødt med mistillid og vi skaber også konflikt

samfundet og dets borgere mennesker der bliver sat under tvang og kontrol har nemlig

meget ofte den helt fuldstændig sunde reaktion

at bekæmpe det system der forsøger at tvinge og kontrollere dem alt imens de forsøger

man skal basere beskæftigelsessystemet på tillid ifølge internationale undersøgelser

vi verdensmestre i tillid i danmark vi har tillid til hinanden vi stiller vores kirsebær ubevogtet ubevogtet ud på vejen

vi er et af de lande i verden hvor vi har mest tillid til staten og alligevel har

i vores samfund et beskæftigelsessystem der er baseret på mistillid tvang og økonomiske incitamenter det vil vi gerne

at vi kan få indført kontanthjælp uden modkrav vi vil ophæve tvangs kontrol og

til et bestemt antal møder et bestemt antal jobsøgninger et

kurser praktikker og så videre og vi vil anvende de over fire milliard kr vi bruger på kontrol

gøre tilbuddene til kontanthjælpsmodtagere så gode at folk tager imod dem uden at være tvunget vi skal hjælpe de mange syge og skadede

og vi skal tilbyde de jobklare borgere opkvalificering og kurser der er relevante for den enkeltes faglighed og liv det koster masser af penge og de bliver som sagt frigivet fra kontrolsystemet når vi stopper med at jage tvinge og kontrollere vores medmennesker kontanthjælp uden modkrav vil også få den effekt at sagsbehandlere og andet frontpersonale som i dag administrerer og kontrollerer de ledige vil blive frigjort til andre indsatser end at kontrollere de lediges liv det kan hjælpe de ledige til at komme videre i deres liv på deres egne præmisser sagsbehandlerne kan få magten over deres arbejde tilbage igen fra de mellemledere der ofte sidder og fjernstyrer dem med excelark og afkrydsningsskemaer og i sidste ende give magten over borgernes liv tilbage til borgerne så ja vi skal ophæve kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen så snart det bliver muligt men det er altså ikke nok vi skal sætte borgerne og beskæftigelsessystemet fri den slags visioner kan hurtigt føre til hovedrysten og løftede øjenbryn herinde

kalundborg kommune

et forsøg med kontanthjælp uden modkrav i år i en forsøgsordning under beskæftigelsesministeriet hvor udsatte aktivitetsparate ledige selv kunne bestemme om de ville møde op til møder på kommunen

hvor der er tvunget fremmøde og forsøget har resulteret i at der er dobbelt så mange i aktivering i kalundborg kommune i forhold til resten af

basis som kalundborgs arbejdsmarkedschef jens folman sagde i

exceptionelle er at denne målgruppe der i udgangspunktet er langt væk fra arbejdsmarkedet også er kommet med ledigheden er faldet for den målgruppe for den målgruppe

med til at sikre at både aktivitetsparate og jobparate

at beskæftigelsessystemet tror på

om kontanthjælpsloftet er den rigtige vej skal jeg

eventuelt fremtidig

betinget af at at kontanthjælpsloftet fjernes

vi har diskuteret rigtig mange gange og det er også vigtigt for

og fem og tyve timersreglen er at vi jeg tror egentlig helt bredt her i folketinget ønsker at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet men det er altså lige så vigtigt for os at vi ikke ønsker at skubbe mennesker ud i fattigdom og med kontanthjælpsloftet og to

marginaliserer vi udsatte familier yderligere

at børn i danmark ikke vokser op i fattigdom vi ønsker også og det gør vi rigtig meget ud af i vores politik at mange flere danskere kommer i arbejde og får mulighed for at arbejde

er at deres forældre kan forsørge sig selv og dem og

i fattigdom men ingen kan jo vælge at være på kontanthjælp kan man arbejde skal man arbejde kontanthjælpen er vores sikkerhedsnet

det sikkerhedsnet mener vi altså at regeringen og dansk folkeparti har klippet hul i og det vil medføre at flere børn vokser op i fattigdom det synes vi ikke er rimeligt og

vi ønsker så det ville måske være rart hvis vi i stedet kunne få en en helt virkelighedsnær nuanceret diskussion om

virkeligheden reelt ser ud for familier på kontanthjælp og lad os tale om hvordan de så kommer i arbejde og hvad det når vi nu skal være ærlige og det

stiller af krav til den beskæftigelsesrettede indsats men også til den socialpolitiske indsats og til den sundhedspolitiske indsats for vi har brug for at hjælpe mennesker på kontanthjælp med en samlet indsats hvor de som borgere er dem der er i centrum og hvor indsatsen som vi som samfund sætter i værk for og ikke mindst med

problemer først for vi ved jo også godt

dem som er på kontanthjælp

desværre kun en af rigtig mange udfordringer så hvis kontanthjælp er storpolitik når

og fyrre timer i træk må det vel

som faktisk får mennesker i arbejde for

vi diskuterer som storpolitik

og integrationsydelsen selv om det det her beslutningsforslag ikke handler om det

flere børn flere muligheder tværtimod marginaliserer de børn

selvfølgelig at vi lægger hovedet i blød og finder en finansiering til det også

det synes vi er er den klareste tilkendegivelse

socialpolitiske og sundhedspolitiske indsatser der faktisk vil

fire partier om et fælles krav om at afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

i forhold til at overbevise socialdemokratiet om at det bør de

så har vi om man så må sige løst en knast og selv om vi ikke har flertallet nu

vil vi jo sandsynligvis få det efter næste folketingsvalg

derfor er mit spørgsmål vil ordføreren være åben

at vi tager en forhandling blandt de fire partier der nu støtter det her

med en ny regering kan finde ud af at afskaffe

og har egentlig fuld forståelse for at at man ser forskelligt

på de forpligtelser der ligger i i det her

jeg vil ikke fra folketingets talerstol forhandle et fremtidigt regeringsgrundlag hverken med

vi er tilhængere af kontanthjælpsloftet det er derfor vi har indført det det er vi

kontanthjælpen skal være lavere end lønnen i lavtlønnede jobs så der er en gevinst ved at tage et arbejde og fordi vi synes at det ydelsesniveau som vi tilbyder også efter

når eksempelvis en enlig med to børn får syttentusinde og sekshundrede kroner efter skat synes vi bestemt at det ydelsesniveau som man både kan leve for og som vi godt kan være bekendt vi har i

alle andre lande et meget højt niveau for kontanthjælp

forsørgelsesgrundlag også for folk uden arbejde i danmark men vi kan ikke sætte det så højt op

så vi støtter ikke beslutningsforslaget men men vi kan godt støtte hensigten

som jo er at udstille socialdemokraternes

støtter vi fuldt ud fordi det er en gratis omgang at tordne imod kontanthjælpsloftet og så ikke ville afskaffe det der må man jo ligesom beslutte sig for

afskaffe kontanthjælpsloftet man kan ikke både score point på at være imod det og så ikke ville afskaffe det så den hensigt som som helt klart ligger her med beslutningsforslaget

en udbudsreform man skulle have flere folk ud at arbejde og at den strategi simpelt undsagt af mange ledende økonomer inden for den sidste tid den der såkaldte brændende platform man forsøgte

har til sig selv hvis man er i arbejde og hvis man ikke er

at det er skævt og forkert og urimeligt

gå fra at være på kontanthjælp til at være i arbejde

andre må jo svare på det jeg tror at der er en beskæftigelseseffekt og

være nogle der kommer i arbejde men jeg er enig med økonomerne i at

kontanthjælpen for en enlig

hvor vi medregner de ting der kan gøres op i penge pension feriepenge

ellevetusinde og firehundrede kroner sådan har det hele tiden været og vil ordføreren så ikke anerkende

meget overrasket over hvis det kunne påvises at være

har haft eksempler på at der er folk som har fået meget meget lidt ud af at kunne komme i arbejde især når man indregner at der ved at være i arbejde påløber nogle ekstra omkostninger blandt andet transportomkostninger og måske har man nogle gange lidt

hen bare være en forskel på hvor meget man tjener i arbejde og på

op på toogtyvetusinde og elleve kroner før skat begge dele

at når vi tager de lavest lønnede jobs i danmark og sammenligner hvad man får af ydelser i alt og det her er inklusive boligstøtte

om hvorvidt der er folk på kontanthjælp som er så syge at de ikke kan arbejde

der folk på kontanthjælp som har en form for sygdom og nogle skavanker det der er afgørende er om de er så syge at de ikke kan varetage et arbejde og der bør ikke være nogen på kontanthjælp som er så syge det er jo ikke meningen med systemet og det er op til kommunerne at få dem rykket over på nogle andre ydelser

kontanthjælp og det kan så godt være at kommunerne i nogle tilfælde ikke er gode nok til det

efter en antagelse om at vi skal have ydelser på et niveau som er så højt at det også kan være egnet til folk i

mangler at man i samme sætning fortæller hvor

altså jeg taler om dem der er for syge til

kommer et ekko fra den borgerlige lejr der hedder at de

for syg til at varetage et arbejde man kan godt være kontanthjælp hvis man har

man kan også godt være i arbejde hvis man har nogle mindre helbredsproblemer så det betyder ikke at fordi man har en form for sygdom

også alternativet at jeg synes at vi skal finde en løsning på at få bragt integrationsydelsen ind i det

tak til dansk folkeparti for den lille åbning de viste undervejs hvor man mente at kunne se nogle skævheder som ikke var forudsat da loven blev vedtaget jeg kan garantere at vi vil støvsuge rundt i alle hjørner for at finde muligheder for at kunne få bragt dansk folkepartis lille imødekommelse til

ulighed river samfundet fra hinanden lige samfund klarer sig på alle områder bedre end ulige samfund fattigdom rammer hårdt bare et enkelt år i et barns liv som må henslæbes i fattigdom betyder ringere chancer for senere i livet at kunne få en ungdomsuddannelse og det interessante her er ikke som det nogle gange lyder til fra borgerlig side at sammenligne fattigdom i danmark med fattigdom i i et andet land det der slår igennem hver gang man måler på betydningen af lighed og ulighed i et samfund

den relative ulighed vi kan konstatere at der i to tusind og fire var tyvetusind fattige og

i dag er der cirka femogtredivetusind børn der oplever

i en år af deres barndom oplever fattigdom og det slår igennem børn af fattige forældre har cirka tres procent større risiko for at ende som førtidspensionister allerede som tredive årige

rockwool fondens forskningsenhed viser at kontanthjælpen er udhulet gennem de sidste fem og tyve år og nu sættes der yderligere

den udvikling det største fald er for enlige ikkeforsørgere hvor man i nitten otte og firs kunne se at kontanthjælpen udgjorde otte og tredive procent af gennemsnitslønnen og i to tusind og tolv var det faldet til en og tredive procent for enlige forsørgere er kontanthjælpen faldet fra i nitten otte og firs

en og halvtreds procent af en gennemsnitsløn

hvad vil det sige at være fattig i danmark

at hver femte fattig ikke tager offentlig transport at knap hver sjette

måltider dagligt at hver syvende ikke køber

lægeordineret medicin

hver ottende har svært ved at afholde handicapudgifter

fattige børn har

hver fjerde fattige barn har afsavn inden for beklædning og fodtøj og knap hver fjerde fattige barn har afsavn inden for bolig og indbo

det gør de da i nogle situationer hvis man er i stand til at flytte sig væk fra et økonomisk pres svarer det lidt til at du hvis du møder to bøller på gaden rent faktisk er

men problemet ved kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen er

de mennesker som rent faktisk er i stand til at flytte sig og tage højde for en ny situation og det er da muligt at det kan gælde

har ingen anelse om hvor mange det kan være men sikkert et lille antal men hovedparten det viser alle undersøgelser er ikke

af økonomiske incitamenter alene så når man skubber til mennesker der ikke er i stand til at flytte sig hvad sker der så så vælter de bare

den her lov rammer i titusindvis af mennesker og nogle ganske få hundrede flytter sig fattigdom

bare til apati

det vil skabe et pres på mindstelønningerne og så kan vi stå her igen om et stykke tid

nu skal der skabes mere afstand så når lønningerne er faldet

kan overførselsindkomsterne falde og man kan bidrage til en dødsspiral mod bunden

for sf er det afgørende at alle får fair odds i livet

skridt på den vej vil være at beslutte det som vi foreslår her nemlig at ophæve kontanthjælpsloftet

man i givet fald hvis der er et rødt flertal efter næste valg

påpegede den forringelse af værdien af kontanthjælpen som er sket igennem årene nu er det ikke for at ødelægge den gode stemning eller drille eller noget som helst men vil ordføreren erkende at den forringelse vil tage til i et voldsomt omfang som følge af skattereformen i to tusind og tolv

i form af den dramatiske nedregulering af

kontanthjælpen faktisk er blevet forringet relativt i forhold til lønudviklingen og det er jo en ret dramatisk kurve ordføreren

så ordføreren gør det selv til en del af diskussionen og det synes jeg er godt og rigtigt men så er det vel også naturligt at man forholder sig til at der faktisk er vedtaget noget lovgivning som betyder at den kurve bliver endnu mere stejlt nedadgående ligesom den jo også vil blive det for dagpengene

derfor synes jeg da også det er meget naturligt at spørge hvad ordføreren mener om det og om vi så ikke skulle prøve at tage et opgør med den

hvis det stod til sf skulle have været finansieret på den her måde

at få en anden finansiering da vi sad i regering men jeg synes det er en udvikling der går den vej som hønsene skraber

den relative ulighed slår betydelig hårdere igennem end det vi kan kalde

hvis du vokser op i et samfund

vil det give bedre muligheder

op i et velhavende samfund hvor afstanden er stor så det vi er mest optaget

de dramatiske konsekvenser som den relative ulighed får

dem der er på bunden af et samfund men det er nu ikke det eneste lige samfund vinder over ulige samfund på alle parametre

også til fordel for de mennesker der kan man sige strengt taget leverer mest økonomisk til fællesskabet men de oplever også

hvor der højere grad af tryghed mindre kriminalitet og større sammenhængskraft

hvor vi også mener noget forskelligt vi kan jo godt være enige om at ulighed i den udstrækning man ser det mange steder i verden er helt frygteligt og at

jo sådan at en enlig med tre børn der gik på arbejde havde syv hundrede kroner mere om måneden end en enlig med tre børn

en stor lighed mellem de to er det rimeligt at ligheden er så stor eller at uligheden

at alle ved og alle kan konstatere

meget hurtigt efter at man er startet i et job på en mindsteløn

flyttet sig fra mindstelønnen den der mulighed for hele tiden at forhandle sin løn

nok ikke så meget til stede i kontanthjælpssystemet hvor du

række andre fordele forbundet med at arbejde

europa ikke kan bære byrden fra de millioner af migranter der potentielt set kunne ønske sig et bedre liv i vores del af verden derfor må og skal europas grænser sikres bedre vi har selv en del af ansvaret for at det sker vi har for eksempel ansvaret for at sikre at kontrollen i lufthavnen i kastrup er i top samtidig skal vi selvfølgelig også levere det nødvendige mandskab og den nødvendige ekspertbistand til den fælleseuropæiske kyst og grænsevagt så vi forhåbentlig igen kan få kontrollen og registreringen til at fungere i praksis i lande som grækenland og italien

gennemfører vi forordningen om den europæiske grænse og kystvagt i dansk ret mere præcist giver vi hjemmel til at folketingets ombudsmand kan agere observatør og føre tilsyn med andre landes myndigheder i forbindelse med fælles tilbagesendelse af afviste asylansøgere det er en opgave som folketingets ombudsmand allerede varetager i dag i forhold til tvangsmæssige udsendelser her i landet vi synes det er et ganske fornuftigt forslag som vi bakker op om jeg har også forstået at præsidiet har nikket til det derfor støtter vi selvfølgelig forslaget

vi ikke kan støtte lovforslaget da vi ikke ønsker at give ombudsmanden flere kompetencer end han allerede har i forhold til forordningen som

udfordrer medlemsstaternes ret til selv at vurdere i hvor høj grad de nationale grænser skal beskyttes ligesom der forekommer at være et element af direkte myndighedsudøvelse fra eus side for så vidt angår hjemsendelsesdelen vi mener at det suverænt bør være op til den enkelte nationalstat at vurdere hvor meget eller hvor lidt ens grænser skal bevogtes det skal eu

set ikke bestemme grænsekontrol er eller det bør være et nationalt anliggende

samarbejdes om forskellige tiltag men helt grundlæggende

udlændingepolitikken også et nationalt anliggende ligesom grænsekontrollen i hvert fald efter vores opfattelse det ønsker vi at fastholde det skal der ikke være tvivl om her trækker forordningen og dagens lovforslag som udmønter en del af forordningen i den forkerte retning

nu tager vi selvfølgelig udvalgsbehandlingen men som det ser ud for nuværende

mange man rent faktisk har udsendt i det her fælleseuropæiske samarbejde og det er ikke ligefrem overvældende altså

at i to tusind og elleve ligger det på

ti personer man har fået sendt ud og i nogle af årene

endnu lavere der ligger man på omkring fire personer man har

at det samarbejde kan blive bedre men man har også mulighed for at styrke samarbejdet

er også mulighed for at man kan komme med direkte anvisninger til de enkelte medlemslande om hvordan de skal agere i forhold til at

bakket op om eus grænsepolitik eksempelvis aftalen med tyrkiet hvor man har ladet erdogan bevogte grænsen

dansk folkeparti mener at det er noget eu ikke skal blande sig i er

sin opbakning til eksempelvis eu

flere kompetencer på udlændingeområdet vi har heller ikke noget imod at man har et fælleseuropæisk samarbejde om

udvise folk til bestemte lande

vi kritiserer i forhold til den pågældende forordning vi synes det er kritisabelt at eu får flere kompetencer med den forordning som ligger her og at eu får ret til at bestemme mere over grænsekontrol end eu gør i dag det er nogle årsagerne til at vi synes det her er et skridt i den forkerte retning men vi hælder til at stemme nej nu kommer der selvfølgelig en udvalgsbehandling

det godt være det ender anderledes men vores udgangspunkt er at vi stemmer

som i øvrigt udmønter en mindre del af forordningen den største del af forordningen kan udmøntes uden

til andre dele af verden at danske værdier skal skal bredes ud men

som jeg hørte ordføreren sige var at man er imod

støttet hidtil så hvis man har fortrudt den støtte

skal være grænsekontrol det mener vi er noget som de enkelte nationalstater skal beslutte

det enorme antal asylansøgere har betydet et øget pres for at få nye værktøjer der skal hjælpe med at hjemsende de udlændinge der har fået afslag på deres ansøgning derfor er venstre glade for den nye grænse og kystforordning der giver frontex nye beføjelser så frontex fremover får til opgave at tilrettelægge koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og indsatser vedrørende afviste

forbindelse med det nye agentur skal hvert land stille med en observatør som skal føre et upartisk tilsyn med de tvangsmæssige udsendelser regeringen har udpeget folketingets ombudsmand og den beslutning støtter venstre venstre støtter derfor også dette lovforslag der giver ombudsmanden hjemmel til at føre tilsyn med udenlandske myndigheder det har han ikke tilladelse til i dag hvorfor en ændring er nødvendig lovforslaget sikrer det bedst mulige grundlag for at opfylde grænse og kystforordningen forordningen giver danmark bedre muligheder for at hjemsende afviste asylansøgere og udlændinge der opholder sig

fra de konservative og sige

udbredt til store dele af verden vi har helt konkret haft en ombudsmand i danmark siden nitten

ombudsmandsinstitution som har formået at holde myndighederne i ørerne og beskytte borgerne i enhedslisten betragter vi ombudsmanden som en vigtig del af det danske demokrati og derfor ser vi det også som en selvfølge at ministre og andre myndigheder skal respektere og rette ind efter ombudsmandens

det med til at undergrave den her gode og fine institution det var eksempelvis

tilfældet da udlændinge og integrationsministeren kommenterede ombudsmandens kritik af regeringens annoncer i de libanesiske aviser tilbage i to tusind og femten

fordi man nogle gange kan komme i tvivl om hvorvidt netop udlændinge og integrationsministeren i tilstrækkelig høj grad værdsætter ombudsmandens indsats og rolle så synes vi det er særlig glædeligt at se det her lovforslag fra netop den her minister fordi lovforslaget giver ombudsmanden en ny opgave det ser vi som et fortjent skulderklap til ombudsmandsinstitutionen i danmark er det folketingets ombudsmand der fører tilsyn med tvangsmæssige udsendelser af afviste asylansøgere og andre udlændinge uden dansk opholdstilladelse i andre lande kan det være

som røde kors eller kirkelige organisationer men her hos os har vi en velfungerende ombudsmandsinstitution som vi er glade for

give ombudsmanden kompetence til at monitorere udenlandske myndigheder i forbindelse med fælles tvangsudsættelser i frontex regi her ligger det i fin forlængelse

i den her pulje af observatører

vi som udgangspunkt derfor også er positive over for det er

forslaget rejser nogle spørgsmål om mandat og vurderingsgrundlag

der måtte komme fra folketingets ombudsmand

udsendelse i frontex regi det her spørgsmål

vi selvfølgelig kigge nærmere på i forbindelse med udvalgsbehandlingen men vil gerne understrege at vi som udgangspunkt stiller os positive

regeringen konkret at tilpasse dansk lovgivning

vi skal styrke der kommer udvidede opgaver for agenturet det bliver

blandt andet også europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner og øget samarbejde med tredjelande og

på grund af forordningen om den europæiske grænse og kystvagt da hensynet til vores internationale forpligtelser stadig vil være omdrejningspunktet for ombudsmandens tilsyn med tilbagesendelse af flygtninge uden lovligt ophold fra andre eu lande regeringen skriver i bemærkningerne til lovforslaget at baggrunden for forslaget er det store pres på eus ydre grænser vi ser dog desværre i øjeblikket at det eneste som eus medlemslande kan blive enige om er hvordan vi holder folk

flygter fra deres hjemlande ude af eu som vi blandt andet har set det med tyrkietaftalen og

nylige tiltag i forhold til libyen

jeg også slå fast at det for alternativet

nok at medlemslandene kan finde ud af at blive enige om hvordan vi kan holde flygtninge ude fra europa vi mener at der er et kæmpe behov for at man fra rådets side nu også bliver enige om løsninger på hvorfor så mange mennesker i disse år flygter fra deres hjemlande og hvad vi skal gøre med dem når de så er kommet hertil det kræver kompromiser og det kræver at vi ikke udelukkende har fokus på hvordan vi gavner danske interesser derfor ønsker vi fra alternativets side at man fra dansk side går konstruktivt ind i arbejdet i rådet om hvordan vi får

lavet en europæisk fordelingsnøgle for flygtninge og hvordan vi kan hjælpe

flygter fra så lægges der i lovforslaget op til at det er folketingets ombudsmand som fremover får til opgave at føre tilsyn

det betyder jo altså at ombudsmanden vil skulle føre tilsyn med politimyndigheder fra andre medlemsstater det er jo sådan at ombudsmanden allerede i dag fører et uafhængigt tilsyn med nationale tvangsmæssige udsendelser og derfor står der i bemærkningerne til lovforslaget at man finder det hensigtsmæssigt at

der fører tilsynet med de tvangsmæssige udsendelser efter forordningen det kan vi også bakke fuldstændig op om i alternativet det synes vi

sammen taler om rigtig ofte grunden til at vi så har

gennemføre disse ting hvis ikke

af et lovforslag det lægger regeringen så heldigvis op til og

eu skal tage sig sammen

synes jeg at argumentationen falder

den anden del af af forslaget der jo netop handler om ombudsmandens

rolle og udvidelse

den institutions mandat bakker vi også fuldt op om det er rigtig godt

udsendelser fra danmark nu mangler vi

alternativets ordfører gjorde opmærksom på resten af samarbejdet og viljen til at at løse

så vi får egentlig realistiske

så folk ikke også flygter derfra fordi der ikke er adgang til uddannelse og andre ting

samarbejde mellem eu landene

for de flygtninge der allerede er

at ombudsmanden skal have den kompetence som tillægges ham her og det er faktisk

år kommet mange flygtninge og migranter til europa det har lagt et stort pres på eus ydre grænser og det har presset alle lande herunder selvfølgelig også danmark en del af de udlændinge der er kommet til europa vil opholde sig ulovligt eller vil få afslag på deres asylansøgning der er derfor behov for at styrke indsatsen for udsendelse af afviste asylansøgere og andre udlændinge uden

det gælder så ikke blot for danmark men for for alle stater

i eu med henblik på

styrke eus ydre grænser vedtog europa parlamentet og rådet den fjortende september

der er med forordningen skabt et

agenturet er en videreudvikling af frontex som jo er eus

i almindelighed også blive kaldt frontex frontex får med forordningen blandt andet styrket sine beføjelser på

udsendelsesområdet og frontex skal fremover blandt andet arbejde på at styrke udsendelsesindsatsen

gennemføre fælleseuropæiske udsendelser af udlændinge med ulovligt ophold i unionens område forordningen lægger i den forbindelse op til at der skal være en gruppe af såkaldte observatører som skal føre tilsyn med at

de tvangsmæssige udsendelser der koordineres af frontex gennemføres i fuld overensstemmelse med blandt andet de grundlæggende rettigheder det er jo allerede i dag sådan at

ombudsmanden fører tilsyn som det også blev sagt af flere af ordførerne når dansk politi gennemfører nationale tvangsmæssige udsendelser dette tilsyn er reguleret i udlændingelovens § tredive a der er tale om

uafhængigt og velfungerende tilsyn og jeg lægger derfor med

op til at det også bliver ombudsmanden der får til opgave at føre tilsyn med de tvangsmæssige udsendelser der gennemføres efter forordningen her vil ombudsmanden så skulle føre tilsyn med politimyndigheder fra andre medlemsstater ombudsmanden har

hjemmel til at føre tilsyn med udenlandske myndigheder og vi har derfor behov for at ændre dette i udlændingeloven og det er lige præcis det som jo også flere ordførere har været inde på

lovforslaget handler om ministerier har som bekendt været i dialog med folketingets præsidium idet lovforslaget regulerer ombudsmandens opgaver præsidiet har tiltrådt at jeg netop fremsætter lovforslaget herudover

har ministeriet været i dialog med folketingets ombudsmand der har oplyst at han er indforstået med at påtage sig opgaven såfremt folketinget beslutter det så her til sidst er der sådan set

selvfølgelig takker meget for

lige det at bemærke at frontexforordningen jo er omfattet af det danske

forordningen udgør imidlertid

en udbygning af schengenreglerne og her gælder det jo i medfør

danmark kan beslutte og gennemføre forordningen i dansk ret med vedtagelsen af lovforslaget

giver folketinget samtidig sit samtykke gennem grundlovens § nitten stykke en til at jeg på danmarks vegne i rådet for den europæiske union kan meddele at danmark har besluttet at gennemføre forordningen i dansk ret jeg skal også bemærke at lovforslaget foreslås stadfæstet straks ved dets vedtagelse formålet er netop at sikre at vi

får den sidste brik på plads således at vi til fulde kan

vi inden den fjortende marts her i år skal meddele europa kommissionen at vi har til hensigt at gennemføre forordningen i dansk ret

lovgivningen på plads hurtigst muligt men

af folketingstidende

folketingets næste møde afholdes tirsdag den enogtyvende februar to tusind og sytten klokken tretten

der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen